grunduddannelse det bakker vi naturligvis op om i socialdemokratiet for produktionsskolerne bløder med finansloven for to tusind og sytten satte regeringen

var vi meget imod i socialdemokratiet for det har betydet en øjeblikkelig flugt fra produktionsskolerne begrundelsen for at sænke produktionsskoleydelsen var at den skulle harmoniseres med su systemet i virkeligheden handlede det bare om at spare penge det fælles ræsonnement har nemlig ført til meget forskellige ydelsesniveauer resultatet er

su satserne de unge er således trukket væk fra uddannelse og over i kontanthjælpssystemet og produktionsskolerne er bragt i en akut krise som følge af den kraftige besparelse med besparelsen i finansloven to tusind og sytten er skoleydelsen nu markant lavere end den uddannelseshjælp som de unge kan få på jobcentrene derfor er der mange som vælger produktionsskolen fra og i stedet melder sig ledige på kommunen de unge angiver selv at den lave ydelse er den direkte årsag til at de ikke påbegynder det produktionsskoleforløb som de faktisk gerne ville i gang med

udsatte unge væk fra uddannelsesforberedende indsats og over i kontanthjælpssystemet det bliver der forhåbentlig rettet op på nu og det er bare ærgerligt at det skulle gå så hårdt ud over de unge og landets produktionsskoler men med de ord

at man fik den her del på plads og der

jeg egentlig at man fra socialdemokratiets side

og der er rigtig rigtig mange produktionsskoleelever som er holdt

derfor er det det helt rigtige at sætte ydelsen op nu og det

og det kan vi kun være tilfredse med men det er bare ærgerligt at der er gået et helt år hvor produktionsskolerne

blev med finansloven for to tusind og sytten sat

på at få sat ydelsen ned og i dansk folkeparti gik vi til forhandlinger og gjorde hvad vi kunne for at minimere omfanget af regeringens forslag om at sænke ydelsen i dansk folkeparti fik vi på daværende tidspunkt sikret at ydelsen ikke blev sat så meget ned som regeringen ønskede

i dansk folkeparti sikrede at der fortsat kunne udbetales skoleydelse til unge under atten år en ydelse som regeringen ellers gerne

afskaffet efterfølgende har vi på landets produktionsskoler set et faldende elevtal vi ved ikke med sikkerhed hvor disse unge i stedet er gået hen og selv om der kan være et svingende elevtal

havde vi i dansk folkeparti alligevel en bange anelse

den lavere ydelse der dermed dem et øget økonomisk incitament

har vi i dansk folkeparti erkendt at det ikke var hensigtsmæssigt at sænke skoleydelsen det er vigtigt for os i dansk folkeparti at de unge får det tilbud som er det bedste for den enkelte unge

i efteråret to tusind og sytten indgår et flertal her i folketinget

en ny forberedende grunduddannelse

besluttet at de kommende elever i den nye

skal have en ydelse der er på niveau med uddannelseshjælpen og det er netop for at forhindre

valgt fra på grund af ydelsens niveau dermed er den nye

på produktionsskolerne altså modtager i dag

det betyder at ydelsen for to tusind og atten fortsat vil være den som

finansloven for to tusind og sytten såfremt vi altså ikke ændrer

i erkendelsen af at det er vigtigt at skoleydelsen er på niveau

vi i dansk folkeparti derfor også til finanslovsforhandlinger

vi kom igennem med vores krav og det er så derfor at vi behandler dette lovforslag i dag så formalia kommer på plads og ydelsen bliver hævet jeg havde den meget store fornøjelse

køge i sidste uge her kunne en meget glad forstander fortælle

stiger og at de tilskrev det den forhøjede

det var jo rigtig gode nyheder dansk folkeparti kan på baggrund af det jeg har fortalt

udspringer jo egentlig af den aftale som

vi lavede sidste efterår om

er rigtig glade for og rigtig stolte af den nye forberedende grunduddannelse skal jo nemlig være med til at

har på nuværende tidspunkt af forskellige uddannelsestilbud med den her forberedende grunduddannelse får vi skabt et mere overskueligt system

at blive afklaret i forhold til hvad de vil fremadrettet i livet i forbindelse med arbejdet om den her aftale om den nye forberedende grunduddannelse besluttede partierne så også at hæve produktionsskoleydelsen til det samme beløb som skoleydelsen for ikkeforsørgere på den nye forberedende grunduddannelse det var så dog først i forbindelse med selve finansloven at tingene kom helt på plads jeg mener at det giver rigtig god mening at vi fik de her ting på plads sammen med aftalen om den nye forberedende grunduddannelse det er nemlig rigtig rigtig vigtigt at vi fremadrettet får endnu mere styr på at at unge skal hjælpes

gang med en ungdomsuddannelse eller for den

få fodfæste på arbejdsmarkedet

forberede elever på arbejdslivet

have en god hånd i ryggen så jeg tror på at både det med at vi nu får sat ydelsen op men

uddannelse på det her område vil være med til at sikre at mange flere unge forhåbentlig kommer godt

og at de får fodfæste enten i en ungdomsuddannelse

jeg gerne understrege til sidst at vi selvfølgelig

unge så hårdt økonomisk at de ville fravælge produktionsskolerne og at det risikerede at få alvorlige konsekvenser for driften af mange skoler det er jo ikke altid man ønsker sig at få ret men jeg vil sige at den her gang holdt forudsigelserne i den grad stik og vi har set en nedgang i elevtallet der har ført til opsigelse af lærere på mange skoler

har betydet at flere produktionsskoler i dag står over for ganske betydelige økonomiske problemer man må sige at det er tåbeligt at regeringen sammen med df på den måde har afskåret en stor gruppe unge fra at gennemføre et uddannelsesforløb på en produktionsskole og man må samtidig sige at det har været et urimeligt benspænd i forhold til at indføre den forberedende grunduddannelse det har ført til et betydeligt fald i elevtallet og dermed har det svækket produktionsskolerne i en situation hvor de skal spille og heldigvis spiller en meget central rolle og har meget store opgaver de skal løse i forbindelse med

af den nye forberedende grunduddannelse det har

sagt været et utrolig dårligt forløb og lovforslaget her må vel også siges at være udtryk for en erkendelse fra regeringens side og forstod jeg for et øjeblik siden fra dansk folkepartis side af at det var en fejl at gennemføre så store forringelser af skoleydelsen det er derfor godt

der i aftalen om den forberedende grunduddannelse blev fundet et niveau for skoleydelsen der trods alt er noget højere end den forringede produktionsskoleydelse og det er godt at der med det forslag vi behandler i dag sker en vis genopretning

skoleydelsen til produktionsskoleeleverne sådan

at de elever der skal gennemføre en produktionsskoleuddannelse frem mod indførelsen af den nye forberedende grunduddannelse får lidt bedre økonomiske vilkår

et udmærket forslag der ligger

har svært ved at se at der er nogen som helst grund til at rose regeringen for håndteringen af den her sag

det foreliggende forslag er altså et løft af det ydelsesniveau vi har i dag og derfor kan enhedslisten

jeg skal hilse fra min kollega herre jacob mark fra sf der ikke kan være til stede i dag

sf også kan støtte forslaget

lovforslaget skal vare men vi er tæt på i dag jeg skal forhindre at vi når helt op på den samme tid så jeg kan bare sige

har været sat i en situation hvor de er blevet endnu mere presset og har haft en nedgang på omkring tredive procent

vi ønsker at der er lige anerkendelse af de uddannelser vi har også de uddannelser med mere håndværksmæssige fag vi skal gøre alt hvad vi kan for at få unge til

valgt om og og ændret mening og at vi i dag kan stå her og og få ændret på det som har været helt urimeligt i forhold til eleverne på produktionsskolerne så vi er positive og stemmer for

uddannelseshjælpen til uddannelsesparate det var vi heldigvis mange som mente deriblandt også dansk folkeparti og vi var også nogle partier som efter indgåelsen af

var ude at foreslå at den fremtidige skoleydelse blev indført allerede i to tusind og

vi er derfor tilfredse med det her lovforslag som netop foreslår ydelsen sat op allerede fra januar to tusind og atten

og tyve år det gjorde vi fordi vi ønsker at styrke indsatsen for de unge som ikke er klar til en ungdomsuddannelse til den nye uddannelse kommer også en ny ydelse skoleydelsen

hæver vi nu produktionsskoleydelsen til skoleydelsen for ikkeforsørgere på den måde kommer produktionsskoleydelsen til at ligge på samme niveau som den kommende ydelse på den forberedende grunduddannelse det er fornuftigt og naturligt også i betragtning af at tredive procent færre elever elever har søgt ind på landets produktionsskoler det er vi ikke interesseret i fordi produktionsskolerne skal være der til at hjælpe de unge med at afklare interesser og evner inden de vælger uddannelse og job

socialistisk folkeparti socialdemokratiet og radikale venstre en aftale om en reform af hele det forberedende område siden har resten af folketingets partier tilsluttet sig aftalen det er en rigtig god reform som vil få stor betydning for tusindvis af unge der har brug for ekstra hjælp til at komme videre i uddannelse og job alle de forberedende tilbud bliver samlet i ét tilbud og det betyder færre vildveje og bedre rammer for de unge

det overordnede mål med reformen er at de unge kommer videre på en kompetencegivende uddannelse eller opnår varig beskæftigelse jeg tror på at den forberedende grunduddannelse vil hjælpe rigtig mange unge videre i livet men som det er med alle reformer

bliver de ikke implementeret med et fingerknips det tager tid og det skal planlægges godt som en del af aftalen om reformen bliver der etableret en helt ny type ydelse til eleverne nemlig skoleydelsen for elever på atten år og derover svarer denne ydelse til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate de første elever kan starte på den nye forberedende grunduddannelse til august to tusind og nitten det betyder at der er en periode hvor eleverne på de nuværende produktionsskoler vil få en lavere ydelse end

formålet med dette lovforslag er derfor at hæve produktionsskoleydelsen til

andet med det formål at fastholde eleverne på skolerne i den forbindelse vil jeg gerne understrege at det er vigtigt at de unge får en ydelse så de kan klare sig økonomisk

for de unge i denne forbindelse produktionsskolerne og snart

forberedende grunduddannelse er ikke kompetencegivende ungdomsuddannelser det er et skub i den rigtige retning regeringen har en klar ambition om at skabe stærke

for de unge til at tage en kompetencegivende uddannelse derfor er det også vigtigt at de unge ikke vælger en produktionsskole produktionsskole af økonomiske årsager lovforslaget har baggrund i finanslovsaftalen for to tusind og atten og vi har i regeringen bestræbt os på at sikre at den nye ydelse kan udbetales så hurtigt som muligt det gør vi for at øge aktiviteten på produktionsskolerne og for at sikre at der ikke opstår et gab i ydelsesniveauet fra nu

jeg hilser derfor velkommen at finansudvalget i går tiltrådte et aktstykke som indebærer at produktionsskoleydelsen kan blive hævet med det samme og med tilbagevirkende kraft fra

der eventuelt også skal indføres et forsørgertillæg til skoleydelsen til det

jeg sige at det som det er i dag ikke er muligt at modtage forsørgertillæg i ordinære produktionsskoleforløb derfor er der ingen elever på landets produktionsskoler som stilles dårligere af at muligheden

forsørgertillæg først indføres

tusind og nitten desuden udgør forsørgere på produktionsskolerne en meget lille andel af den samlede aktivitet at indføre forsørgertillæg på produktionsskolerne nu løser efter min vurdering ikke den konkrete udfordring vi står over for i øjeblikket

med at vende den negative aktivitetsudvikling på produktionsskolerne

at holde fast i den aftale vi har indgået med finanslovsaftalen for to tusind og atten om at hæve skoleydelsen til niveauet for ikkeforsørgere på

under indtryk indtryk af de synspunkter der kom frem i høringsrunden justeret med henblik på at sikre at de elever som var optaget i to tusind og seksten fortsat vil få skoleydelse på det højere niveau der var gældende i

vil gerne slutte af med at takke for den gode debat

og ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

til folkeskolen derfor synes vi er et problem at regeringen og dansk folkeparti nu forgylder

og dermed skaber en skævvridning i vores samfund

jo også lidt mærkeligt at dansk folkeparti er med til at give flere millioner kroner direkte til såkaldte muslimske friskoler som overhovedet

nogle af de muslimske friskoler som dansk folkeparti selv vil lukke som nu får endnu flere penge vi ønsker at sætte

til en og halvfjerds procent og ikke sætte den op

kan gå i en privatskole men at det er folkeskolen som er vores fælles skole i danmark og der hvor vi møder hinanden på tværs af kulturelle skel

for hinanden derfor må folkeskolen være fundamentet for vores samfund

tage et ansvar for at også

jeg ellers at det er noget som socialdemokratiet i hvert fald

med særlige behov og dermed

øget mulighed for

ansvar derfor undrer det mig

mange penge privatskolerne skal have i forhold til hvor meget socialt ansvar de løfter men uanset hvad er det privatskolerne

fem og halvfjerds procent der bliver dækket så forældrene

jo stadig væk selv pungen op af lommen for at betale forskellen

ikke vil være med til at sikre at også de elever med særlige behov og forskellige typer af diagnoser

en fri eller privatskole altså socialdemokratiet

også handicappede

ligestille dem men her fastholder man

fra socialdemokratiets side at der skal være en forskelsbehandling altså at der ikke skal være mulighed for at børn med særlige behov kan vælge en friskole og det vil jeg

det er folkeskolen som er det vigtigste

der får penge mens folkeskolerne ikke får

er forskellige holdninger til herinde blandt partierne hvor mange procent der skal betales af

stærk tilhænger af friskolerne vi var jo med i

beslutningsforslaget om at finde en løsning på inklusionsproblemerne i friskolerne og det her er så en model der erstatter den midlertidige løsning

på fyn hvor jeg kommer fra og hvor jeg bor har man en stærk friskoletradition nogle steder er der op imod tredive procent af eleverne der går i en friskole fyn hænger stadig væk sammen både socialt og samfundsmæssigt ærø har først for nylig fået en en friskole i hovedstaden er der helt andre udfordringer der stemmer tre fjerdedele af borgerne på partier der gerne vil have flere indvandrere ind og når børnene så kommer i folkeskolen

tager de deres børn ud og sender dem over i en privatskole det er en helt anden problemstilling og derfor kan jeg godt forstå at dele på venstrefløjen har det lidt svært med

men friskolerne er et glimrende supplement til vores folkeskole når det så er sagt

bliver vi også nødt til at nævne at friskolerne har fået en indsprøjtning på

fordi koblingsprocenten er blevet forhøjet fra en og halvfjerds til seks og halvfjerds vi har været med hele vejen

man fandt pengene til den her nye tilskudsmodel inden for koblingsprocenten på fem og halvfjerds procent den er så endt på seks og halvfjerds

en del små skoler rundtom i landet især ude

landkommunerne hvor mange folkeskoler er blevet lukket og der derfor efterfølgende er blevet åbnet friskoler andre bliver åbnet af pædagogiske grunde hvilket vi jo støtter det er jo hele grundlaget for friskoleloven herre lars aslan rasmussen har jo fuldstændig ret når han siger at vi så dermed også kommer til at støtte muslimske friskoler der ligger og roder rundt i vandskorpen økonomisk det er fuldstændig rigtigt og det er vi også ret kede af og derfor kan man jo godt sige med god ret

helt lydefri og måske også let slingrende men derfor har dansk folkeparti jo også fremsat to beslutningsforslag der

de muslimske friskoler og jeg håber

opbakning fra socialdemokratiet når de kommer i salen dansk folkeparti stemmer

et glimrende supplement til folkeskolen

skulle have det uanset hvordan man forklarer det

det vel statsstøtte til til parallelsamfund altså at man er med til

penge hvor der ikke går en eneste etnisk

for sig selv og ovenikøbet få endnu flere penge end man

om at

så har vi også et andet forslag om at friskolers friskolers fremmedsprogsundervisning skal begrænses til europæiske sprog dog med en dispensationsmulighed fra ministeren og jeg håber selvfølgelig på at socialdemokratiet stemmer for begge

i det jyske som faktisk rigtig rigtig gerne ville sige ja

med autisme på deres skole drengen havde i forvejen gået i deres

også søskende på skolen forældrene ville rigtig gerne have at drengen her kunne starte

noget af det som som blev sagt ville være rigtig godt for drengen men skolen stod i den situation at det ville betyde at skolen selv skulle skaffe imellem halvtredstusind og

for at sige ja til at optage den her dreng på den friskole

flere forskellige friskoler og kunne godt høre at det var noget af det der gjorde at man

sige nej til at optage et barn med særlige behov fordi

nødt til at skrue op for forældrebetalingen for alle andre elever

og det kunne så få de konsekvenser at forældrene til de andre elever syntes det blev for dyrt

ville de være nødt til

tvunget til hvert eneste år

at arrangere forskellige indsamlinger og så videre

børnene til at gå på skolen det var egentlig

til børn med særlige behov til

at kunne vælge en friskole og jeg jeg mener at med

sikrer vi at vi spreder både ansvaret

tage sig af børn med inklusionsbehov og derfor kan jeg også meddele at

de har mulighed for at deltage i undervisningen og skolens liv på lige fod med alle andre elever derfor bør det efter enhedslistens opfattelse være en selvfølgelig at de frie grundskoler der får finansieret hovedparten af deres drift gennem tilskud fra det offentlige på lige fod med folkeskolen påtager sig et socialt ansvar og bidrager med et godt skoletilbud også til børn der har brug for særlig støtte

frie skoleverden løfter den opgave godt nok

jævnligt til diskussion til genstand for politisk debat og i forbindelse med en af

besluttede folketinget i forlængelse af inklusionsloven i to tusind og tolv at indføre et midlertidigt tilskud som skulle styrke de frie skolers forpligtelse til at optage og inkludere børn med særlige behov jeg vil ikke i dag gå nærmere ind i debatten om

hvilket omfang og hvor godt de frie skoler løfter deres sociale forpligtelser men jeg vil sige at enhedslisten kan støtte forslaget her vi synes det er fornuftigt at

hilse fra socialistisk folkepartis ordfører og sige at

optage dem er det også noget af det som

enhedslistens ordfører har oplevet

bør være så god og stærk at den er

naturlige førstevalg for langt de fleste forældre men men

er det rigtig vigtigt

højde for at der skal ske en

opgaven jeg vil så godt sige

at man ikke i samme forbindelse havde hævet støtten til de frie skoler

så koblingsprocenten steg fra fem og halvfjerds til seks og halvfjerds det var vi imod det er vi imod og vi stemte imod finanslovsforslaget men men når det nu ligger der synes vi

matthiesen spørger til at det er rigtigt

kan inkludere børn med særlige behov det bliver lettere end det er i dag

fornuftigt lovforslag som gavner alle elever med særlige behov og desuden

familietraditionerne selv om børnene har særlige behov

og familievenligt lovforslag og det er vi jo glade for i la så vi bakker selvfølgelig

har været en diskussion som ikke har været nem at tage

men men alternativets gruppe mener helt klart overvejende at

støtte lovforslaget hvorfor gør vi så

giver nogle konkrete midler til nogle konkrete skoler som kan hjælpe nogle konkrete børn med en inklusionsopgave og alene af den grund at det her helt isoleret set faktisk kommer nogle børn til gode synes vi at det er et vigtigt og et rigtigt tiltag

giver også muligheden for at nogle af de friskoler som ligger i yderområderne hvor der faktisk

de her børn som ligger inden for rammerne af lovforslaget det er også et dejligt ubureaukratisk lovforslag i og med at det nemlig forsimpler og forenkler

anvendelsen af tilskud på samme måde som man skulle tidligere og hvis

til faglighed og forvaltning af deres egne opgaver så kan det godt hurtigt blive en diskussion imellem friskoler og folkeskoler det

vi støtter nogle inklusionsbørn og på den anden side samtidig godt kan sige at ja vores folkeskole derude lider og sulter og der er i den grad brug for at vi styrker

det vil vi være de første til at være med til i alternativet for det er ikke retfærdigt for folkeskolen at den i den grad

særlig selvfølgelig i københavnsområdet men også andre steder i danmark så lad os anerkende at vi har en udfordring med vores folkeskole som jeg synes

vi skal begynde at kigge på hvordan vi løser

anerkender at vi har et lovforslag her som faktisk hjælper nogle børn ude i vores meget meget udmærkede friskoler rundtomkring i danmark lad os ikke gøre det til en kamp imellem folkeskoler og friskoler men det skal også

vi tager fat i nu på undervisningsområdet burde være en grundig diskussion af

de penge næppe gået til folkeskolen det er det jeg mener

sammen med om vi styrker folkeskolen ved at vi siger nej til det derfor kan vi stadig væk godt arbejde for

styrke folkeskolen men men det

om det er folkeskolen som er en central del af vores samfund eller om det er

for eller imod privatskoler men det er vel væsentligt at folkeskolen

at sige nej til det her lovforslag

hermed har ansvar for og mulighed for at løfte en social og faglig opgave

er gode tilbud og alternativer som forældrene kan vælge imellem når de skal vælge skole til deres børn også for familier med børn med særlige behov det er positivt med lovforslaget her

bliver lettere at rumme flere elever med særlige behov i undervisningen det er jeg sikker på betyder meget

elever og forældre med den differentierede sats imødekommer vi

har en højere andel af elever med inklusionsbehov end de større skoler vi støtter derfor med lovforslaget de frie grundskoler

i endnu højere grad tilgængelige for familier

frie valg af grundskole til deres barn

helt op til forældrene om det er en folkeskole eller en fri grundskole børnene skal gå i det er forældrene der kender deres børn bedst og det er forældrenes ansvar

rigtige valg på deres børns vegne regeringen ønsker at prioritere både folkeskolen og de frie grundskoler og det er vigtigt at forældrene har et reelt frit valg uanset hvilken baggrund

ellers har de der ønsker en fri grundskole fordi den ligger tættere på hvor de bor fordi skolen har et særligt pædagogisk eller værdimæssigt fokus eller fordi skolen er lille og overskuelig skal kunne vælge det

skal også være sådan at forældre til børn med særlige behov kan vælge en fri grundskole og det er grunden til at vi foreslår en permanent tilskudsordning for inklusion på de frie grundskoler

det tilskud skal være med til at sikre at skolerne har ressourcerne til at tilbyde elever med inklusionsbehov en god skolegang

målretter vi midlerne til de frie grundskoler der har det største behov det vil sige de mindre frie grundskoler dermed får disse skoler et bedre økonomisk grundlag for at optage elever med behov for støtte til inklusion det betyder at forældre til elever med behov for særlig støtte til inklusion i langt højere grad også får et frit skolevalg jeg vil gerne understrege at vi naturligvis anerkender

at de store frie grundskoler også løser inklusionsopgaven

dog nødt til at prioritere ressourcerne til inklusionsopgaven i finansloven for to

atten indgår en permanent tilskudsordning til inklusion på de frie grundskoler denne tilskudsordning udmøntes nu med dette lovforslag vi har med finanslovsaftalen forhøjet tilskudsprocenten til de frie grundskoler fra fem og halvfjerds

og atten det er et godt og vigtigt skridt mod mere frihed til familierne af tilskudsforhøjelsen

er afsat en og tredive million kroner til at forhøje rammen

inklusionstilskuddet til halvfjerds million kroner i

og atten og frem efter den gældende og midlertidige tilskudsordning yder staten årligt et tilskud til inklusion på halvfjerdstusind kroner per skole uafhængig af antallet af elever på den enkelte skole danmarks evalueringsinstitut har foretaget en undersøgelse i

femten om inklusion på de frie grundskoler på baggrund af en række ændringer af reglerne for tilskud til inklusion på skolerne evas undersøgelse danner baggrund for den foreslåede opdeling efter skolernes elevantal

sig en sammenhæng mellem skolestørrelse og andelen af inklusionselever idet de mindre skoler har en højere andel af elever med inklusionsbehov vi foreslår at tilskuddet ydes efter en intervalskala hvor skolernes indplacering afgøres af deres størrelse således at de mindre skoler sikres et bedre økonomisk grundlag for at optage elever med behov for særlig støtte til inklusion lovforslaget indebærer ikke ændringer for fastsættelse af de frie grundskolers tilskud herunder de særlige tilskud og takster i forbindelse med specialundervisning og

socialpædagogisk støtte de frie grundskoler bidrager til at løse inklusionsopgaverne så alle skolebørn i danmark får en god skolegang og det gør skolerne uanset deres størrelse og det skal de blive ved med med lovforslaget prioriterer og målretter vi inklusionstilskuddet til de skoler der har det største behov det vil sige de mindre frie grundskoler der har en højere andel af elever med inklusionsbehov

der vil fremgå af folketingets hjemmeside